uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

får en længe efterspurgt øget fleksibilitet i deres studieforløb

en årige akademiske overbygningsuddannelse

indgået en fem årig aftale som årligt skal drøftes på statusmøder mellem aftalepartierne

jeg er meget tilfreds med at vi alle har lagt hånden på kogepladen i forhold til at følge udviklingen

er socialdemokratiet meget glad for udvidelsen af retskravet op til tre år med den her aftale giver vi de studerende en mulighed for lige at få et pusterum eller opleve arbejdsmarkedet før de starter på deres kandidatuddannelse det er også positivt at forlængelsen sker uden betingelser desuden

været rigtig meget fokus på hurtigstartsbonussen på

tror jeg hilses meget velkommen af de studerende det er en rigtig

var medvirkende til at presse karaktergennemsnittet på visse uddannelser op hvilket også har været medvirkende til at skabe en skadelig præstationskultur i forhold til karaktergivning det er stadig hovedsporet at tage en tre årig

to årig kandidatgrad men med indførelsen af tilbud

akademisk overbygningsuddannelse

en større fleksibilitet og i en tid hvor vi ser et arbejdsmarked i forandring er det godt man får muligheden for at tilegne sig nogle ekstra efterspurgte kompetencer for eksempel efter en årrække på arbejdsmarkedet det styrker også socialdemokratiets dagsorden om livslang læring og om at fleksibiliteten skal være

så hvis man senere i sit liv har lyst til at tage yderligere en

årig akademisk uddannelse ja så kan man altså gøre det det er frivilligt for universiteterne at udbyde denne uddannelse og de universiteter der ønsker at udbyde den en årige akademiske overbygningsuddannelse

for potentielle ansøgere erhvervskandidatordningen udvides så der gives bedre mulighed for at studere på deltid og samtidig kombinere teori og praksis den sidste del som jeg

nu mulighed for differentieret brug af adgangsprøver i både kvote en og kvote to og de nye muligheder betyder også at der lægges flere ressourcekrævende opgaver over på universiteterne og heller ikke noget at regeringen fastholder to procentsbesparelserne på uddannelsesområdet

indfri disse nye ambitioner så længe man er sat i en økonomisk spændetrøje så træerne vokser altså ikke ind i himlen og det her lovforslag løser heller ikke på nogen måde det altoverskyggende problem vi har med besparelserne på uddannelsesinstitutioner der sænker kvaliteten fjerner feedback og i øvrigt også

på at få fjernet men det er dog en god aftale der skaber mere

fleksibilitet for universiteterne og de enkelte studerende og derfor støtter socialdemokratiet

af hensyn til de studerende jeg vil lige give de enkelte elementer et par ord med på vejen hvis min stemme holder til det

den akademiske overbygningsuddannelse

kandidatlignende uddannelse fra ministeriets side

en hurtigere vej til arbejdsmarkedet det giver anledning til bekymrede kommentarer fra nogle sider giver det nu en billigere og dårligere uddannelse vil mange komme ud med sådan en halv kandidat det tror jeg faktisk

voldsomt mange at tage den i direkte forlængelse af bacheloruddannelsen

tror vi på at det kan være rigtig attraktivt

som er holdt med en bachelor og efter et par år gerne vil supplere eventuelt på halv tid jeg tænker også på at den akademiske overbygningsuddannelse kunne være relevant for

må jo faktisk godt tage en ny kandidatuddannelse

attraktivt at tage den en årige for at blive opkvalificeret til dagens niveau hvis jeg nu skulle miste jobbet herinde lige om lidt men i første omgang

selvfølgelig følge meget tæt i de kommende år

så er der muligheden for at lave andre adgangsprøver

en bekymring for at det bliver uklart hvordan man optages

dem der siger at karakterer er den bedste vurderingsparameter vi har og derfor skal karakterer

en væsentlig betydning men samtidig

er der gode erfaringer med at optagelsesprøver kan være med til at sikre at de studerende kommer ind på de

ser ud til at give en bedre og hurtigere gennemførelse og mindre frafald der synes jeg simpelt hen vi er nødt til at arbejde videre med med det og det

den rigtige retning hvis man på den måde kan hjælpe studerende til ikke at komme ind på uddannelser de reelt ikke er motiverede for så er det rigtig godt så vil jeg

studiestartsprøven som dybest set er en mulighed for at

kan tjekke om man reelt er startet på sin uddannelse

som minimum kan stoppe dem som slet ikke møder op det er ganske rimeligt

det forlængede retskrav

jo studerende der ikke har turdet vente med at tilmelde sig en kandidat og jeg har talt med flere

nåede at blive lov så de kunne lade være med at melde sig til men når det er sagt er det jo i hvert fald vigtigt at vi får

det kan komme til at gælde fordi det er rigtig godt jeg tror at det specielt i

med en erhvervskandidat kan blive rigtig attraktivt at søge ud efter en bachelor og få lidt erhvervserfaring og så komme tilbage og tage en kandidat eller en erhvervskandidat som giver mening i relation til det job og den erhvervserfaring som man har fået på sigt tror vi i dansk folkeparti på at vi meget mere skal tænke i livslang uddannelse end at vi skal tænke i at vi skal have alle vores uddannelsesinput før vi starter på vores arbejdsliv og i den sammenhæng er både retskravet som i i mine øjne gerne måtte have været længere end de tre år og den akademiske overbygningsuddannelse elementer

med til at dele uddannelse ud over hele arbejdslivet dermed skal

om fleksibilitet og om at vi uddanner til arbejdsmarkedet derudover afspejler lovforslaget jo også ministerens

evne til igen at samle et meget meget bredt flertal

faktisk alle partier i folketinget så jeg forventer ikke den

meget rart med lidt stilhed inden stormen under den kommende valgkamp

de studerende kan vælge om de vil læse videre med det samme når de har færdiggjort deres bachelor eller de kan arbejde i op til

den virkelighed som jeg tror mange unge står over for i dag at der er mange der gerne vil arbejde en år

man tager sin kandidat samtidig åbner vi jo på den måde også op for et reelt bachelorarbejdsmarked mens de studerende er garanteret en arbejdsplads hvis det er sådan at de alligevel vil vende tilbage til bøgerne og det er jo positivt over for erhvervslivet og det er positivt over for de studerende derudover som alternativ til den klassiske kandidat på to år vil de studerende fremover kunne tage en en årig akademisk overbygning det er jo altså noget man ser i rigtig mange

i verden under forhandlingerne brugte

economics der har nogle rigtig gode en årige masterprogrammer som som et eksempel på steder hvor mange danskere søger hen det er nu noget som også bliver muligt i

det faglige niveau og styrke uddannelserne idet

sikre sig at de studerende er kvalificeret ved at bruge adgangsprøver

stor succes med og også igen noget som man bruger

meget meget bredt især i usa

at de studerende er motiverede og aktive

universiteterne også får mulighed for at tilbyde uddannelser nemmere i hvert fald på tværs af rigsfællesskabet og dermed er det to ordførere for venstre der står heroppe på talerstolen og er rigtig glade det er uddannelsesordføreren og selvfølgelig også

endelig fik afskaffet bonusordningen for en hurtig studiestart altså en

selv om det jo i dag ikke er det element i aftalen som vi skal omsætte til lovgivning i enhedslisten glæder vi os over at vi med lovforslaget forlænger de akademiske bachelorers retskrav

naturlig overbygning til deres bacheloruddannelse

at retskravet ikke længere kun vil være gældende ved optagelse i umiddelbar forlængelse af bacheloruddannelsen men forlænges til at gælde tre år efter at den studerende har afsluttet sine sine første tre år det er rigtig godt at vi får etableret en større fleksibilitet så den enkelte kan afbryde et akademisk uddannelsesforløb for at tage en arbejdsperiode hvor

det er et fint supplement

med med udlandsophold og så videre det har været vigtigt for os at der ikke er knyttet betingelser til forlængelsen af retskravet vi havde derfor også gerne undværet

bemyndigelse ministeren får til på et senere tidspunkt at tilføje betingelser til retskravet og jeg vil derfor gerne understrege at vi har noteret os at ministeren har tilkendegivet

for anvendelsen af retskravet hvis vi i aftalekredsen er enige om betingelserne hvad angår den en årige akademiske overbygningsuddannelse

har vi noteret os at flere af høringssvarene er man kan vist godt sige særdeles forbeholdne

betvivles af flere at der skulle være behov for den nye overbygningsuddannelse og der udtrykkes bekymring for at nogle studerende på grund af reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse risikerer at blive afskåret fra at gennemføre den to årige kandidatuddannelse

ikke mindst i forhold til efterfølgende beskæftigelsesmuligheder vi kan i enhedslisten godt følge bekymringen og derfor vil jeg også sige at vi meget nøje vil følge effekten

og bringe det op i aftalekredsen hvis lovgivningen skulle vise sig

hvad angår hele problemet med en begrænsning af dobbeltuddannelse

at der meget snart vil tegne sig et flertal her i folketinget som gør uddannelsesloftet til et overstået kapitel i historien om vores uddannelser som jeg nævnte indledningsvis

er enhedslisten jo en del af aftalekredsen bag aftalen om fleksible universitetsuddannelser

jeg synes godt vi kunne tale lidt højere om det særlig fine ved lovforslag to hundrede og en som der ikke er nogen der har nævnt derfor vil jeg tillade mig at gøre det og det er jo at folketingets partier i fællesskab kort før jul

give sig i kast med at afmontere dele af fremdriftsreformen og med at

liberalisere universitetssektoren det er

så vi bakker selvfølgelig op om lovforslag l to hundrede

i to tusind og femten hvor

nu er vi i to tusind og nitten og nu kommer

minister

så det er rigtig rigtig godt gjort det

og hvor er det godt at vi får noget mere fleksibilitet i de videregående uddannelser

grundlæggende diskussion det ved jeg at ministeren

vi har foreslået indførelsen af din uddannelseskonto at vi altså alle sammen skal have en uddannelseskonto

at man faktisk indstiller sig på at uddannelse

ikke nødvendigvis og slet ikke i så høj grad som det er i dag tænkes sådan at

uddanner man sig og så arbejder man og så holder man op igen

det har vores danske samfund slet ikke brug for har tværtimod brug for at vi kommer ud og ind af arbejde og uddannelse nogle gange samtidig

gange i perioder hver for sig og langt langt mere fleksibelt

er jeg deler den samme bekymring som enhedslistens ordfører nævnte men

minister ved at det er

ed det står jo også

så det håber jeg at vi holder hinanden op på

massive besparelser der er rullet ud over uddannelsessektoren for

og det kan vi ikke fortsætte med hvis de her besparelser fortsætter

milliard kroner blot på de videregående uddannelser det er for meget vi skal den modsatte vej

uddannelse er dannelse uddannelse er frigørende og derfor har det fokus der har været i dansk politik på at man skal skynde sig igennem sin uddannelse og at fart er en kvalitet været

og jeg synes at det bedste ved den her aftale er at man i virkeligheden ændrer fokus nu og siger at uddannelse er ikke fart uddannelse handler om tid til fordybelse uddannelse handler om at se verden uddannelse handler om at være kreativ sammen med andre mennesker i et studiemiljø der er fedt at være i man afskaffer karakterbonussen det vil sige at

det signal inde fra christiansborg at det nødvendigvis er en god idé at starte på en videregående uddannelse inden for to år hvorfor er det lige to år der skulle være det rigtige tidspunkt at starte på hvis man har brug for tre år så tag det hvis man har brug for at starte lige efter ungdomsuddannelsen så gør det hvis man har brug for at se verden så se verden hvis man har brug for at se i aalborg ku eller roskilde universitet lige efter gymnasiet så gør det det er ikke christiansborg der skal bestemme det det er de unge selv

det godt at afskaffe karakterbonussen der i øvrigt også

karakterer har i vores optagesystem så at kigge på hvordan karakterer kan fylde mindre i optagesystemet er rigtig vigtigt så udvider man retskravet det handler også om at give tid til at se verden tid til at blive klogere tid til at få prøvet sine kompetencer af ude på arbejdsmarkedet når man er færdig med sin bachelor

og gøre de ting man synes er spændende være væk i tre år og stadig vide at på den uddannelse man gik på

er der altså en plads når man kommer tilbage så sætter man et arbejde i gang for at styrke studiemiljøerne rundtomkring på uddannelserne vi ved at hvis man skal fastholde studerende og hvis de skal have det godt kræver det gode studiemiljøer

der er nogle ting der mangler og som jeg

var de væk det skal vi i hvert fald nok arbejde benhårdt på

for regeringen hedder et friere rigere og

trygt danmark og jeg er en af dem der tror på at rigdom skabes af at ens borgere er godt uddannet og derfor giver det absolut nul mening at spare milliarder

vi får afskaffet uddannelsesloftet uddannelsesloftet jo i virkeligheden præcis det modsatte af den tankegang der ligger i det her forslag det er ufleksibelt det handler om at man skal vælge rigtigt første gang det handler om at man ikke må begå fejl derfor skal uddannelsesloftet afskaffes og det er jeg sikker på at vi også nok skal lykkes med

vi et lovforslag der skal udmønte fire elementer fra aftalen nemlig forlængelse af retskravet en ny en årig akademisk overbygningsuddannelse mulighed for at anvende studiestartprøver på kandidatuddannelser og mere

det giver bedre mulighed for at studerende kan gå ud

prøve uddannelsen af på deres job og så efterfølgende vende tilbage til universitetet for at bygge oven på det som de lærte ude i den virkelige verden vi tror på at det er klogt at skabe bedre synergi og flere naturlige overgange mellem studielivet og arbejdsmarkedet det kommer både de studerende og erhvervslivet til gode

at universiteterne nu får mulighed for at udbyde en en årige overbygningsuddannelser overbygningsuddannelserne skal prækvalificeres og det skal sikres at de nye uddannelser både er relevante for arbejdsmarkedet og at de dækker et behov i det samlede uddannelsesudbud vi skal så vidt det overhovedet kan lade sig gøre undgå at uddanne folk til arbejdsløshed og derfor skal der også være positive tilkendegivelser fra relevante aftagere som kunne være en interesseret i at ansætte de dimitterende fra de en årige overbygningsuddannelser det er nemlig

næsten halvtreds procent af alle dem der falder fra studierne

peger på at manglende jobudsigt er afgørende for deres frafald den to årige

kandidatuddannelse skal fortsat være hovedvejen på vores universiteter og det er bestemt ikke meningen at de studerende med den her en årige overbygningsuddannelse skal presses til at blive hurtigere færdige meningen er ikke at vi skal uddanne mindre tværtimod

en årige alternativ er relevant for akademiske

ønsker en mere overkommelig vej tilbage til universitetet efter at de har arbejdet efter deres

ved at de aldrig vil komme igennem en to årig kandidatuddannelse jeg kender personligt rigtig mange fra min studietid der aldrig blev færdige med den to årige kandidatuddannelse som de påbegyndte nogle kom faktisk et rigtig godt stykke de lærte også rigtig meget de fik bare aldrig nogen sinde noget papir på

både for de studerende og for vores samfund den akademiske overbygningsuddannelse skal desuden også understøtte øget livslang læring hvor universitetsuddannede også senere i deres liv vil få mulighed for at kunne videreuddanne sig endelig

med det her lovforslag får skabt et bedre retsgrundlag for uddannelser hvor dele af undervisningen af faglige grunde foregår enten i grønland eller på færøerne det giver rigtig god mening at dele af undervisningen på uddannelser der retter sig mod arktiske egne også foregår der jeg vil gerne afslutningsvis

et rigtig godt forhandlingsforløb tak til ministeren for

rigtig mange studerende der følger tidsplanen for behandling af det her lovforslag meget meget tæt

de vil jo selvfølgelig gerne være sikre på at de også har det

det tror jeg at de studerende vil sætte rigtig stor pris

at politik virker at vi i folketinget faktisk kan gøre en forskel når vi arbejder sammen og også er parate

se det så mange tak til alle partier for det det her lovforslag

er et første vigtigt skridt mod et mere fleksibelt uddannelsessystem der både giver mere frihed

giver flere muligheder til de studerende på vores universiteter jeg er overbevist om at det kommer til at gøre en hel reel forskel og det er mit håb

og fylde ny viden på

en bedre sammenhæng mellem teori og praksis og jeg tror at vi i sidste ende får nogle bedre dimittender hvis man løbende kan prøve sine færdigheder af ude i den virkelige verden så bliver man bevidst om hvad

at bruge sin viden til at løse et problem uden for universitetets mure kernen i det her lovforslag som vi har debatteret i dag er som flere også

udvidelsen af det såkaldte retskrav det vil give vores bachelorer mulighed for at stoppe efter deres bacheloruddannelse

og samtidig være garanteret en plads

vil tilbage og læse en overbygningsuddannelse jeg håber at mange af de unge vil gribe muligheden

dem for at hjælpe lidt med den der kulturforandring

det vil de gerne med et bachelorløfte

end hundrede danske virksomheder også nogle af de helt store sagt ja til det vil de gerne

nogle virksomheder så vi kan sende et signal om at

herinde på christiansborg og laver loven om der sker også en kulturforandring ude i

for at udbyde en helt ny en årig forskningsbaseret akademisk overbygningsuddannelse

gang med en meget meget vigtig dialog med universiteterne om hvordan vi giver større fleksibilitet når man har læst en bachelor i forhold til hvilken faglighed man så vælger på sin kandidatuddannelse

mere tværfaglighed ind og kan kombinere mere på tværs samlet set tror jeg at de her forandringer som vi sætter gang i med det her lovforslag giver flere veje igennem uddannelsessystemet så alle ikke længere skal passe i den samme kasse hvor de altid læser fem år i streg med samme uddannelse på

mulighed for at anvende studiestartsprøver på kandidatuddannelser ligesom de får mulighed for mere fleksibilitet i anvendelsen af adgangsprøver

så der er samlet set tale om en række initiativer

ordførerne har bekræftet mig i at vi står sammen om det her vigtige skridt om en lidt anden retning

kan vælge hvad de vil

få det her vedtaget så vi kan sige sådan er

at hvis der er noget der ligesom går galt i vores behandlingsvæsen vores sundhedsvæsen

kan dokumenteres at noget ikke er gået som det skulle ja så har patienterne mulighed for at søge en erstatning der findes i lovgivningen et element som hedder ressourcereglen og ressourcereglen

handler om at hvis der er sket en fejl men at man

begrunde det med at der har været ressourcemæssige problemer det kan være økonomiske men det kan også være personalemæssige så kan man i afgørelsen i forhold til patienterstatningen begrænse eller lempe

sundhedsvæsenet eller sundhedsaktørerne ellers ville have vi har et eksempel og det er med baggrund i det at lovforslaget her er fremsat sådan kan hvert fald læse det ud af beskrivelsen af

var en episode hvor to og tyve kvinder fik afslag på en erstatning

de ikke var blevet indkaldt rettidigt til kræftscreening

sådan som screeningsprogrammet i danmark siger her blev der givet afslag på erstatning med baggrund i netop den regel der hedder ressourcereglen og det gøres der nu op med i det her lovforslag og det synes vi i socialdemokratiet er rigtig rigtig godt jeg vil dog sige hertil

vi kan få en drøftelse med ministeren om frem mod tredjebehandlingen at nu står der her at det gælder de screeningsprogrammer

man har i forhold til de screeninger man netop har programmer for i

og der tror jeg at vi for at smidiggøre vores lovgivning her i folketinget godt kunne indføre

der kommer nye screeningsprogrammer med sådan at vi ikke nødvendigvis skal til at lave lovændringer fordi det står så fast vi har også fra socialdemokratisk side bemærket at det

etiske råd i deres høringssvar giver udtryk for at det her jo også drejer sig om en prioritering inden for sundhedsvæsenet og det etiske råd har haft fokus på lige nøjagtig de elementer

også med afgivelse af holdninger til det vi tager det

en tredje ting jeg har lyst til at nævne her i forbindelse med

netop ressourcereglen er at vi jo naturligvis også skal tage det ansvar her i folketinget der er

at der er ressourcer nok at der er personale nok til at følge de screeningsprogrammer som vi politisk har besluttet og derfor er det jo ikke blot et spørgsmål om at

men at vi politikere her på christiansborg som jo sætter rammen for i hvert fald det der er den regionale økonomi også er opmærksomme på at der skal være ressourcer nok til at løse opgaverne på den ansvarlige og den rigtige måde og til tiden et andet element i lovgivningen her

krav i forhold til at afholde udgifter ved klage og erstatningssager det er en justering jævnfør den lov vi

sidste år på det her område og det støtter vi også fra socialdemokratisk side det sidste og tredje element der er i lovændringen her er

patienter der har fået udleveret medicin fra fartøjer redningsfartøjer beredskabskasser militæret

hvis der er beviselige fejl i forbindelse med

måske er i en nødsituation og dermed jo ikke har andre muligheder end at

have den udleveret netop fra de her steder samlet set er

et lovforslag som retter op på tre elementer som giver rigtig god mening og som sagt støtter socialdemokratiet og sf

har ventetidsgarantier

noget der skal overholdes ellers var det sådan lidt lige meget

eller at sundhedsministeren laver økonomiaftaler med regionerne vi har besluttet herinde

finde nogle af de mange mennesker der desværre bliver ramt af kræft

regioner i tidens løb som ikke har overholdt den tidsaftale

i sidste tilfælde var det region hovedstaden der gik ud og sagde at

var på grund af manglende ressourcer

det er til stede

mod region hovedstaden desværre tabte hun

region hovedstaden åbenbart godt kunne bruge ressourcemangel som en undskyldning for ikke at have levet op til sin forpligtelse så tænker jeg at hvis man på grund af ressourcemangel kan sige fra over for alle de aftaler man har lavet

herinde ikke det papir værd som de er skrevet på

til borgerne skal der også være en erstatningspligt

bliver overholdt

det over for andre kræftformer men jeg vil også give ordføreren

er i hvert fald det det ser ud til så

men det

hvad vil det koste at gøre det med tilbagevirkende kraft hvad vil det betyde

spørgsmål jeg vil tage med i udvalgsbehandlingen en af de andre ting der foreslås er at fritage specialtandlægerne fra kravet om at afholde udgifter til klage og erstatningssager det var efter en lovgivning vi lavede sidste år

retter man det lige ind igen det mener vi også er rigtig godt det sidste er at udvide dækningsområdet

lægemidler der kommer fra en medicinkiste en medicinkiste

det kan vi støtte fuldt op om

og erstatning

screening så det tager vi med i

er i venstre fuldstændig enige det er simpelt hen urimeligt at man i regionerne kan påberåbe sig manglende ressourcer som undskyldning for ikke at leve op til en lovfæstet patientrettighed nemlig indkaldelse til screening for brystkræft det samme gør sig i øvrigt gældende for screeninger til livmoderhalskræft tyk og endetarmskræft det er jo helt hen i vejret at man som borger i danmark kan risikere at gå rundt med uopdaget cancer fordi

regionerne ikke har indkaldt til screening rettidigt og så oven i købet efterfølgende

mulighed for at søge erstatning hvis man oplever skader fordi

regionerne regionerne må og skal overholde lovfæstede patientrettigheder og der skal være mulighed for at man kan søge erstatning hvis man svigtes af regionerne

at patienterne svigtes tænk bare på den syttende august to tusind og sytten hvor man kunne læse følgende i en pressemeddelelse fra sundheds og ældreministeriet

de seneste måneder har der været en række bekymrende indberetninger fra regionerne ikke mindst fra region hovedstaden i forhold til udfordringer med at overholde de maksimale ventetider eller den anden marts to tusind og nitten hvor vi kunne læse i berlingske tidende

kvinder med brystkræft venter længere på behandling i region hovedstaden end i resten af landet og brystkræft er ikke det eneste problem

halter med overholdelse af de såkaldte forløbstider på kræftområdet

nej det går ikke at man i regionerne svigter danske patienter for danske patienters skyld har vi brug for mere ensartethed så hverken kræftbehandling eller andre behandlinger bliver det rene postnummerlotteri

i venstre utrolig glade for det forslag til sundhedsreform som regeringen sammen med dansk folkeparti har lagt frem

for at få gjort op med den sociale ulighed i sundhed lovforslaget her indeholder imidlertid flere elementer et andet element handler om specialtandlægerne som er havnet i en uhensigtsmæssig situation efter at vi i juni to tusind og atten indførte en særlov for at sikre danske tandpatienter fortsat tilskud til tandbehandling med lovforslaget her undtager vi specialtandlægerne fra kravet om at afholde udgifter til klage og erstatningssager ganske enkelt fordi specialtandlæger i ortodonti altså tandretning og tand mund og kæbekirurger ikke leverer ydelser med regionalt tilskud med lovforslaget her vender vi altså tilbage til den tidligere retstilstand fra før første juni to tusind og atten for så vidt angår specialtandlægerne hvor regionerne jo betalte udgifterne i forbindelse med klage og erstatningssager sidste del af lovforslaget handler om

beredskabssituationer her har

vist sig en uhensigtsmæssighed i den vedtagne lovgivning hvor vi jo gav private apoteker mulighed for at fremstille lægemidler til disse beredskaber uhensigtsmæssigheden ligger i at lægemiddelskader

som følge af brugen af lægemidler til for eksempel nød eller beredskabssituationer fremstillet af private apoteker ikke indgår i erstatningskomplekset i patienterstatningsordningen og den uretfærdighed retter vi nu også op på

kvinder er blevet bragt i da de ikke fik det tilbud om screening for brystkræft som de havde krav på selv om

nogle af de pågældende kvinder udviklede brystkræft vurderede patienterstatningen at region hovedstaden ikke kunne ifalde et erstatningsansvar og sidste år stadfæstede højesteret at regionen ikke var forpligtet til at give kvinderne erstatning det skete med henvisning til den såkaldte ressourceregel som vi diskuterer i dag ressourcereglen betyder at en region med henvisning til ressourcer kan slippe for at betale erstatning til patienter der påføres en skade som følge af at regionen ikke lever op til sine forpligtelser i forhold til behandlingsgarantierne med forslaget her vil patienter fremadrettet få mulighed for at få tilkendt erstatning i den situation men det er dog som

særlige grupper af patienter der er undtaget fra ressourcereglen nemlig de patienter der påføres en skade som følge af manglende

for brystkræft for livmoderhalskræft og for tyktarms og endetarmskræft

etiske råd i at det kan være

besynderligt at lovforslaget kun omfatter særlige grupper

for en forskelsbehandling når muligheden for tilkendelse af erstatning afhænger af hvilken sygdom man har og når der knytter sig særlige garantier til sygdomme hvor private udbydere i i stort omfang giver tilbud om

screeninger når det er sagt

sikre kvinder bedst muligt mod brystkræft det er rigtig godt at vi har indført screeningsprogrammet og så nytter det jo naturligvis ikke noget at der er kvinder der alligevel ikke får tilbuddet og bagefter må konstatere at de ikke kan få erstatning når de bliver syge i enhedslisten

så vi gerne at der blev givet mulighed for at regionerne på forhånd kunne søge om dispensation fra at overholde en behandlingsgaranti hvis de på forhånd kan sige at der ikke er ressourcer til at udføre opgaven eller at man vil prioritere de ansatte til livsvigtige indgreb frem for andre opgaver hvis der mangler personale vi hører jo gang på gang fra de ansatte i sundhedsvæsenet at der ikke er overensstemmelse mellem antallet af ansatte og de opgaver der skal udføres det giver travlhed det giver risiko for fejl og derfor skal regionerne have mulighed for at sige at

er muligt at leve op til de

der giver regionerne mulighed for at søge dispensation fra behandlingsgarantien med henvisning til de samme kriterier som i dag ligger til grund for ressourcereglen jeg skal

at han ser frem til nærmere diskussion af det ændringsforslag vi fremsætter i det kommende udvalgsarbejde og jeg skal sige at enhedslisten kan støtte lovforslaget

i disse kønsneutrale tider

ikke ret til erstatning hvis forsinkelsen eller udeblivelsen

indkaldelsen skyldes ressourcemangel så selv om man senere får brystkræft og det vurderes at brystkræften kunne

altså ikke erstatning hvis regionerne kan sige at det skyldes ressourcemangel og henholde sig til § tyve i klage og erstatningsloven hvor man friholdes fra erstatning hvis man har mangel på personale eller økonomi det er simpelt hen ikke rimeligt

foreslår regeringen at denne ressourceregel ikke kan anvendes i forbindelse med forsinket indkaldelse

og endetarmskræft af samme årsag foreslås det samtidig at der indføres samme rettighed til undersøgelse for livmoderhalskræft

og endetarmskræft som for brystkræft et andet element i lovforslaget er at tandlæger der har at stå uden for hasteloven som blev vedtaget ved opsigelsen af overenskomsten om tandlægehjælp den første juni to tusind og atten

udgifter til eventuelle klagesager da specialtandlæger normalt ikke leverer ydelser med offentligt tilskud

er det eneste rimelige selvfølgelig at de undtages fra kravet om at afholde udgifter til de klage og erstatningssager vi skal naturligvis tilbage til den retstilstand som var gældende før første juni to tusind og atten

er at reglerne for lægemiddelskader i klage og erstatningsloven udvides til også at gælde for lægemidler fra såkaldte medicinkister i en redningsbåd beredskaber og det militære forsvar

så liberal alliance støtter

og tyk og endetarmskræft

og godt og som flere andre ordførere har været inde på

er der en række kvinder som synes de er blevet behandlet uretfærdigt

siger styregruppen for dansk kvalitetsdatabase for mammografiscreening

de lægelige medlemmer af mammografistyregruppen i hovedstaden og det etiske råd tre ting som jeg synes er væsentlige at fremhæve

at der ikke er tilstrækkeligt med lægelige specialister til at man altid kan sikre at man undersøger syge og raske inden for fristen

risikerer at føre til at man tager ressourcer fra syge kvinder i radikale venstre går vi ind for at vi i danmark skal have et prioriteringsinstitut og det er fordi vi synes

forkert at der i dag foregår en meget stor prioritering som er uretfærdig og skjult og som bør være åben og retfærdig

de fine ord

det alvor og her er der et af de eksempler hvor vi som lovgivere bliver mødt med at hvis

kommer vi til at flytte ressourcer fra nogle som er mere syge og derfor går vi til det her lovforslag med en vis skepsis

kommer til at stille spørgsmål i

nemlig at det her kommer til at flytte ressourcer fra kvinder som er mere syge

støtte lovforslaget som det ligger men vi vil stille en række spørgsmål

min kollega herre flemming møller mortensen har meget fint redegjort for de forskellige elementer der ligger i lovforslaget og jeg vil ikke komme nærmere ind på de dele der handler om specialtandlægerne eller medicinkisterne som også

fru jane heitmann og fru liselott blixt

er nogle rigtig fine mindre tilpasninger af

klage og erstatningsloven som vi også bakker op om jeg vil prøve at fokusere på den del der handler om det her med ressourcereglen også lidt set i lyset af det

fru lotte rod var inde på i i sit indlæg jeg sad

som politiker i region hovedstaden da vi havde den her frygtelige sag som

flere har været inde på og jeg sad også som en af de ansvarlige politikere i det kræftudvalg som havde ansvaret for kræftscreeningerne

dengang var ikke en politisk stillingtagen

givet mulighed for at reagere der var tale om dårlig planlægning vi fik ikke mulighed for at tage stilling til om der skulle flyttes rundt på nogle ressourcer for at muliggøre at man kunne indkalde de her kvinder rettidigt nej vi blev informeret da svigtet var sket

da jeg hørte at administrationen havde tænkt sig at påberåbe sig den her ressourceregel

at man ikke havde lavet den demografiske fremskrivning ordentligt og derfor ikke havde styr på at få de her kvinder indkaldt rettidigt derfor synes jeg også det var et kæmpe systemsvigt at påberåbe sig den her ressourceregel

for at vi får ændret på det nu med det her

er uretfærdigt og jeg synes fru liselott blixt

sygehusene og ude i regionerne hvor det virkelig gælder

det konservative folkepartis side bakke op om alle elementer der ligger i i det her

forslag og vi glæder os over at der er blevet handlet hurtigt på baggrund af blandt andet den beslutning der

og fordi man i øvrigt havde planlagt på en måde hvor man udnyttede det vindue der er til det yderste det er jo ikke lige præcis to år der må gå det er sådan noget

en otte så vidt jeg husker der er et spænd det kan ligge inden for hvor man

nej det var ikke en politisk beslutning at vi påråbte os den det var administrationens vurdering og det kunne vi ikke

det er ikke sådan jeg opfatter det jeg opfatter det som om regionsrådet har den øverste myndighed til at beslutte også i sager som de her hvordan regelsættet skal bruges og om man skal gøre anvendelse af ressourcereglen er ordføreren enig med mig

den vurdering vi fik

været hele det juridiske efterspil der tør jeg ikke

til dommer over hvilke politiske beslutninger der har været truffet men jeg kan sige at da jeg sad i situationen dengang var det en administrativ vurdering som vi politikere ikke kunne

at sikre at patienter som ikke indkaldes rettidigt til de kræftscreeninger som vi har besluttet

få erstatning hvis de får en skade som følge af en forsinket indkaldelse det er jo også for at sikre at der ikke

som der også lige har været en dialog om mellem den konservative ordfører og socialdemokraternes

kvinder med brystkræft blev afskåret fra at få prøvet deres sag fordi de blev for sent indkaldt til

brystkræftscreening og regionen påberåbte sig ressourcereglen vi sikrer også

patienter som måtte blive indkaldt for sent til screening for livmoderhalskræft og tarmkræft får samme ret

forslag om at overveje en hjemmel i lovforslaget det plejer ellers at være sådan at i begrænser hjemlerne men jeg forstår godt argumentationen i relation til det man skal så bare vide at lovforslagets økonomi jo er afstemt efter de eksisterende screeningsprogrammer som der jo er allokeret økonomi til så bare

grundlæggende helt principielt om at regionerne ikke skal kunne påberåbe sig den såkaldte ressourceregel for dermed at slippe for erstatningsansvaret

og da slet ikke når vi taler områder

også allerede har afsat økonomi

kommentarer i relation til at det

skulle tage tage penge fra andre områder

som den konservative ordfører sagde er det jo ikke sådan at det er to år eksakt og

på den eksakte dato der er jo et spænd på plusminus tre måneder det vil sige

i de konkrete sager der har været diskuteret omkring region hovedstaden muligheden for at planlægge det sådan at man overholdt de patientrettigheder som borgerne har derfor synes

relevant at vi også gør det meget tydeligt at dårlig administration og planlægning ikke må give anledning til at man så bare kan påberåbe sig ressourcerreglen vi ændrer også

har flere af jer påpeget loven i forhold til specialtandlæger

de ikke skal afholde udgifter til klager og erstatningssager

hensigten at specialtandlægerne skulle afholde de udgifter

lov som trådte i kraft

det retter vi så op på nu så vi vender tilbage til den tidligere retstilstand hvor det også var regionerne der afholdt udgiften det tredje element i lovforslaget

så en udvidelse af patienterstatningens dækningsområde som

lægemiddel fra en medicinkiste i en redningsflåde

få erstatning så jeg synes egentlig at det er en naturlig konsekvens af de øvrige udvidelser vi har lavet af både

set det konkrete ændringsforslag

helt principielt at fra regeringens side ønsker vi ikke at bakke op om en forringelse af patientrettighederne vi ønsker tværtimod at styrke patientrettighederne

har aftalt med dansk folkeparti i den aftale om sundhedsreformen som blev indgået i tirsdags at vi styrker patientrettighederne i danmark derfor tror jeg

medmindre det er et helt andet ændringsforslag som skulle have nogle gode hensigter

at regeringen ikke støtter

de opgaver som sygehusene har og de ressourcer der er stillet til rådighed med den ringe økonomi så vores ærinde er ikke at forringe patientrettighederne men at få sikret at der er de tilstrækkelige ressourcer til vores sygehusvæsen

jo siddet i regering så vi nu har løftet alene sundhedsøkonomien med mere end seks milliard kroner

helt tilbage til årtusindskiftet har der været en reel vækst på fyrre procent i

sundhedsvæsenet i danmark og derfor må jeg bare sige at selvfølgelig skal der være økonomi til de opgaver som vi pålægger

i de konkrete tilfælde hvor der afsat økonomi

leve op til de screeningsprogrammer som vi har indført lovgivningsmæssigt men det må vi jo tage i udvalgsbehandlingen

helt principielt støtter regeringen ikke forringelse af patientrettighederne vi ønsker at styrke dem men jeg vil selvfølgelig stille mig til rådighed

derfor har alternativet fremsat beslutningsforslag b ni og firs der handler om at give elever på ungdomsuddannelserne lovligt fravær for visse aktiviteter det mener vi i regeringen

sige det med fire ord faglighed fællesskab respekt og karakterdannelse hvis man har fravær og dermed går glip af undervisningen

går det i sagens natur ud over ens faglige udvikling man får svært ved at følge med og man klarer sig i yderste konsekvens dårligere til eksamen når man indskriver sig på en ungdomsuddannelse

indskriver man sig også i et fællesskab og et fællesskab er kendetegnet ved at man deltager og engagerer sig i det hver dag på gymnasierne og på erhvervsskolerne er der undervisere der har forberedt sig til at kunne levere en god undervisning og det er mangel på respekt hvis man bare udebliver så

tage ansvar for sit eget liv og sin egen fremtid fraværet på de gymnasiale uddannelser

er for højt på stx og hf

procent de procenter er selvfølgelig et udtryk for forskelle mellem institutionerne men overordnet

kalder det ikke på at vi skal give ret til yderligere fravær

derfor ikke støtte alternativets beslutningsforslag forslaget pålægger regeringen at ændre reglerne for fravær på ungdomsuddannelserne således at elevers deltagelse og engagement i samfundet ikke medregnes som fravær i elevens samlede fraværsstatistik elever skal kunne have op til ti skoledage per skoleår der ikke medregnes som fravær hvis eleven kan dokumentere at årsagen til fraværet er deltagelse i samfundsengagerende arbejde forslaget begrundes blandt andet med at samfundsengagement er fundamentet for vores samfund og at den engagerede befolkning er grundlaget for vores demokrati det sidste er jeg enig i

det kan jeg kun bakke op om og det kan som udgangspunkt foregå uden for den skemalagte skoletid uanset hvad

er det ikke en god løsning at indføre en ret til fravær

der gør skoleåret op til ti dage kortere det er jo ikke irrelevant hvad man

erhvervsuddannelserne er væsentlig forskellige fælles for reglerne er dog at alt fravær skal registreres på erhvervsuddannelserne opdeles registrering af fravær allerede i lovligt og ulovligt fravær det er op til den enkelte erhvervsskole at fastsætte hvad der er lovligt og ulovligt fravær men reglerne følger følger typisk de gældende overenskomster på gymnasieområdet var der tidligere en centralt fastsat fraværsgrænse på ti procent problemet

en grænse er bare at den af mange elever bliver opfattet som en ret til en vis andel fravær derfor blev fraværsgrænsen afskaffet i to tusind og fem og sidste år trådte så nye fraværsregler i kraft på gymnasierne det nye i de regler er at alle nu skal registrere på samme måde og det vil sige at når en elev kommer for sent til timen eller ikke dukker op skal der registreres fravær uanset årsagen og så er det sådan at skolens rektor individuelt vurderer om en elevs fravær giver anledning til sanktioner deltagelse i foreningslivet frivilligt arbejde og politiske aktiviteter er for mig at se noget der som udgangspunkt kan finde sted uden for undervisningstiden jeg jeg kan være enig i at vi ikke viser

nok anerkendelse i forhold til deltagelse i frivilligt arbejde og for at vise samfundsengagement

inspirere af andre lande i mange stater i usa opfordrer man eksempelvis ligefrem high school elever til at udføre frivilligt arbejde og som en særlig anerkendelse bliver dette engagement skrevet på elevernes eksamensbeviser jeg synes godt at vi kan begynde at anerkende elevers deltagelse i frivillige aktiviteter i højere grad danmark det er for mig at se en bedre løsning end at give

vigtigt at eleverne deltager og får det faglige udbytte regeringen ønsker ikke at give grønt lys for fravær selv om vi støtter intentionen om at få flere unge til at engagere sig i samfundet og derfor kan vi ikke støtte alternativets forslag

det kan vendes fuldstændig om faglighed er den faglighed man tilegner sig når man er ude i det virkelige liv og tilegner sig erfaring i samfundsnyttigt arbejde fællesskab er det fællesskab man har

i en demonstration eller andre man samarbejder reelt med respekt er at vise lokalsamfundet respekt at vise respekt til dem som man eventuelt hjælper i frivilligt arbejde

tror ministeren ikke at det måske kan højne karaktererne at man får noget reel erfaring

er man i gang med at blive voksen man bevæger sig fra et niveau hvor man har haft voksne der tog hånd om ens

denne karakterdannelse handler jo også om at der i alle fællesskaber og sammenhænge er noget man skal leve op til eksempelvis at møde op

at tale tysk eller hvis man skal lære kemiens

ved at være til stede i timerne og så kan der sagtens foregå andre vigtige ting der som udgangspunkt må foregå uden for timerne men man lærer jo ikke sin kemi ved at deltage i foreningsliv selv om

deltage i foreningsliv kan være meget relevant

og elever end det foregår ude i den virkelige verden hvor man møder mange flere forskellige mennesker hvor man møder mange flere udfordringer hvor det man er

at karakterdannelse lige præcis er noget man tilegner sig bedre ud i den virkelige verden

fællesskaber det kan de også få nogle dele af ved

i civilsamfundet jeg håber at jeg gjorde meget klart i min tale

værdi der som jeg mener at vi kan anerkende endnu mere men det ændrer ikke på at vi i regeringen synes en dårlig idé at sige til eleverne at det er okay at de bliver væk fra

hvis man mangler ti dages

civilsamfundsdeltagelse ved for eksempel at

hvis man tager et ansvar i civilsamfundet at man så måske ligefrem fik skrevet det på sit eksamensbevis det synes jeg kunne være interessant

lægges der op til at elever skal kunne have

skoledage per skoleår der ikke medregnes som fravær hvis eleven kan dokumentere at fraværet skyldes deltagelse i en række forskellige type arrangementer socialdemokratiet er

skal passe deres skole det siger sig selv og det tror jeg ikke at der er nogen

samtidig er det særdeles positivt når unge engagerer sig i civilsamfundet og i foreningsarbejdet det er en stor værdi som

har ramt den rigtige balance i forhold til hvilke muligheder der er for at de unge kan engagere sig i

under alle omstændigheder skal vi helt overordnet løbende drøfte hvordan vi understøtter på en hensigtsmæssig måde under gymnasieforhandlingerne ønskede vi fra socialdemokratiets side at indskrive et afsnit om netop deltagelse i demokratiske arrangementer som

ville få fravær det blev desværre kun til en kort passus om at politiske ungdomspartier har videre adgang til ungdomsinstitutionerne jeg har noteret mig at ministeren i forbindelse med skolevalg to tusind og nitten tog opgaven på sig og opfordrede rektorerne på ungdomsuddannelserne til at lade eleverne deltage i debatarrangementer i forbindelse med skolevalget uden bekymringer

det mener vi er et godt initiativ og skal skrives ind i loven skolevalg er et godt eksempel på hvornår det giver mening at understøtte elevernes demokratiske engagement og forståelse samtidig understreger det at er behov for en bredere diskussion af hvornår det er hensigtsmæssigt

samtidig er det

behov for en bredere drøftelse af mulighederne for at

kan engagere sig i civilsamfundet og foreningsarbejdet uden

vil se på mulighederne for at få en bredere drøftelse af

være her sige at vi ser frem til

det at vi kan være

for alle vore frivillige foreninger og de mange der engagerer sig i en sag i en idræt eller i deres medmennesker i danmark har vi foreningsfrihed og den er lovfæstet i vores grundlov vi har ret til at samle os i foreninger med andre ord er foreninger og frivillighed en rettighed

på denne baggrund kan vi dansk folkeparti ikke støtte

for dfs anerkendelse af det arbejde det tager jeg ned og det det

kan få lovligt fravær for det selv om det åbenbart er så vigtigt kunne ordføreren forestille sig at vi kunne mødes et sted på halvvejen altså hvis vi nu lemper lidt på hvor mange dage det kunne være

så tager vi tre eller fem dage jeg tror ikke det er en god løsning vi skal passe vores skole vi skal dygtiggøre os og vi skal blive endnu bedre og gøre danmark endnu bedre og så bruge vores fritid til alt

det her forslag fra alternativet

en stor hyldest til det frivillige foreningsarbejde der ydes en kæmpestor indsats af rigtig mange mennesker på mange forskellige

så hænger det simpelt hen ikke sammen

at det er vigtigt at vi sørger for at vores unge mennesker har gode rammer for at kunne deltage

og selv foreningsmenneske og ved

at være en del af et fællesskab på mange forskellige måder og ved at det kan være rigtig sundt også for unge mennesker at være med i andre fællesskaber end fællesskabet på ungdomsuddannelsen vores unge mennesker skal selvfølgelig også have sådan nogle muligheder og det har de

deltager aktivt i forskellige fællesskaber men jeg må også sige at vi i venstre er meget uenige når alternativet foreslår at deltagelse i diverse civilsamfundsaktiviteter ikke skal medregnes som fravær det bør ikke være en forudsætning for deltagelse i civilsamfundet at vores unge mennesker skal give afkald på deres undervisning vi må ikke indrette systemet således at det forventes af vores unge mennesker at de dropper deres undervisning for at kunne være med i foreningslivet

selvfølgelig kunne være selv om de passer deres skolegang og i en tid hvor vi ser rigtig mange eksempler på

er problemer med for højt fravær i ungdomsuddannelserne mener vi i venstre at den vej som der her foreslås af alternativet er en helt forkert vej at gå et højt fravær forstyrrer lærernes planlægning af undervisningen det er forstyrrende når der skal laves gruppearbejder og størstedelen af gruppemedlemmerne

fordi nogle eller for mange elever måske ikke var til stede i første omgang og det er forstyrrende for lærerne og

også forstyrrende for andre elever som er

og passer deres ting alternativets forslag i øvrigt også meget vidtgående det åbner nemlig op for at elever skal kunne godskrive deres fravær for en lang række aktiviteter

vælger helt andre ting i stedet for at passe sin undervisning kort og godt i

vi har allerede i dag et fleksibelt system for eksempel sidestilles deltagelse i elevrådsmøder med at deltage i undervisningen men der skal være

balance og i venstre mener vi ikke at der er behov for et forslag som det alternativet her har fremsat på baggrund af det

fra det konservative folkeparti

et land som man kan sammenligne danmark rigtig meget med og som jo ikke ser ud som om det er ved at bryde sammen af den grund

hvad tænker ordføreren i forhold til at det her lader sig indføre i et land der minder utrolig meget

positivt

som ikke handler om rigide bestemmelser hvor eleverne skal noteres for fravær en time til halvanden fordi de kommer to minutter for sent frem til undervisningen så tusind tak til forslagsstillerne fra alternativet for det her handler det ikke om

hvor vigtigt det er at have et

rækker ikke bare til skoleporten men langt ud på den anden side af skoleporten der er som

forslagsstillerne peger på god grund til at diskutere hvordan vi fremmer unges aktive deltagelse i vores demokrati og udviklingen af vores civilsamfund hvis der er noget som

dannende så er det når unge engagerer sig og deltager aktivt i den samfundsmæssige debat og i

det vidtforgrenede foreningsliv vi har

vurdere det men dansk

en undersøgelse der viste at otte og tredive procent af de seksten til tredive årige hverken var aktive i foreninger brugte tid på frivilligt arbejde

selvorganiserede aktiviteter man kan vende tallene om og sige at det naturligvis afspejler at det store flertal af de unge faktisk engagerer sig

er der en betydelig andel af unge som ikke engagerer sig i samfundet eller fællesskabet på den ene eller den anden måde og både det etablerede foreningsliv og de selvorganiserede netværksbaserede aktiviteter har derfor en fælles udfordring i at tiltrække og fastholde denne gruppe af unge

et sted i mit liv hvor jeg ikke er den bedste til at vurdere det men derfor læser jeg med interesse den måde som

jeg tror det er vigtigt og andre har allerede været inde på det at vi ikke betragter det sådan at hver gang der opstår et problem noget

ved i vores samfund så lægger vi en ny opgave over på vores uddannelsessystem det kan på en eller anden måde blive for nemt det er en forpligtelse vi må løse på mange områder

ungdomsuddannelser ikke desto mindre spiller og skal spille en utrolig vigtig rolle

ungdomsuddannelsesinstitutionerne på mange måder gør det rigtig godt det vi kan gøre er jo at vi kan give skolerne flere redskaber til at løse den vigtige opgave

og kan vi gøre det så skal vi gøre det og jeg synes

det er oplagt at en lempelse eller en ændring af

kan være et rigtig godt element

lige præcis har ramt hovedet på sømmet

om det bliver lidt for mekanisk men men

jeg har både hørt herre uffe elbæk drøfte sagen i morges i p1 og jeg har jo læst læst de bemærkninger der er til beslutningsforslaget der lægger op til at vi netop får en dialog omkring spørgsmålet så derfor vil jeg sige

med stor interesse for at lære

jo klart at vi er med på at diskutere om vi rammer hovedet på sømmet

det skal være færre dage om vi skal indskrænke områderne man kan deltage i men lige nu vil

er skabt af mennesker der kom til tiden det er skabt af mennesker der arbejdede hårdt det er skabt af mennesker der tog ansvaret for deres eget liv det er skabt af mennesker der svarede enhver sit og af mennesker der lod være med at klynke og bede om fri når de skulle klare de udfordringer tilværelsen stillede det er gode gamle borgerlige dyder som venstrefløjen arbejder hårdt og utrætteligt på at nedbryde de gamle borgerlige dyder skal afmonteres og en del af afmonteringen af de gamle borgerdyder ser vi med det her beslutningsforslag det kan vi som et

dyrker borgerdyderne og helst så undervisningen afviklet ved at man sad på en

fritidsaktiviteter skal man udføre i fritiden og derfor kan liberal alliance ikke støtte dette beslutningsforslag

mange elever rundtomkring på vores ungdomsuddannelser har lyst til at blande sig i den politiske debat og være med i valgkampen det kommer jo til at betyde at hvis man skal sidde i

og diskutere politik foregår det i skoletiden

det er helt fint med mig for i modsætning til det vi lige har hørt fra ministeren

tror jeg faktisk at det at gymnasieelever er engagerede i den

kommende valgkamp betyder at det faktisk vil styrke

risikerer at lappe på nogle dårlige regler med nye regler jeg tror at den bedste løsning er at afskaffe de rigide regler

det plejede være nemlig at man bare kan finde ud af det på den enkelte skole

regel som den her kommer ind i undervisningsministeriet

kommer regler for dokumentation krav

som gør at det bliver besværligt på en måde

det her med de ti dage jeg kan faktisk bedre lide det er et lokalt skøn

der er forskel på hvor meget fravær elever har

for nogle elever kan ti dage være fint men der vil også være elever hvor ti dage er for meget derfor synes jeg egentlig at den måde det plejede at være på hvor man kunne finde ud af det på den enkelte skole er en bedre løsning dengang jeg selv gik i gymnasiet

til at jeg en gang om måneden kunne holde møde med borgmesteren forud for hvert byrådsmøde og da folketingsvalget endelig kom fik jeg fri en uge til at tage til københavn og føre valgkamp det kunne vi bare finde ud af

jeg bare vi skal kunne finde ud af igen så vi er helt enige i formålet men vi synes at forslaget her er forkert vi synes at vi skal afskaffe de rigide regler som undervisningsministeren har lavet

sådan at de aldrig vil give

at elever selvfølgelig har plads til at deltage i politiske arrangementer jeg synes bare at det der går galt i det her forslag er at man laver det meget firkantet og vil lave sådan en regel om at så har man ret til ti dage

jeg synes at princippet er vigtigere og jeg

også politisk støtte

at de unge som man blander sig med og tager selfier

hjem og trækkes i fravær for den aktivitet

hvordan dokumenterer man det og hvad er det så for nogle ting og så må det være ti dage

politisk arbejde hjælpearbejde derfor foreslår vi at folketinget pålægger regeringen at

hvor der ikke medregnes fravær hvis eleverne deltager

jeg mener arbejde i civilsamfundsorganisationer rådsarbejde foreningsliv herunder også idrætsforeninger frivilligt frivilligt arbejde lovligt anmeldte demonstrationer politisk arbejde både på nationalt og internationalt niveau vi mener egentlig at

skal være gymnasierne selv

administrere det her så vi lægger lægger det ud til skolerne

det fungerer i norge det er klart at hvis det viser sig at der er store problemer med det kan man jo altid

tillid til at ledelserne på ungdomsuddannelserne

med respekt for forslagets intentioner om at give plads til unges samfundsengagement så derfor

et stort bureaukrati kørt i stilling her jeg tror at det her med

har lejlighed til at udføre samfundsmæssige opgaver

være ude i virkelige samarbejdsrelationer i stedet for den teoretiske skole som jeg intet har imod

det er slet ikke det men jeg er selv virksomhedsleder jeg har en lille virksomhed med fem ansatte og når det er sådan at jeg ansætter mennesker betyder det utrolig meget for mig

karaktermæssige baggrund

har vist vilje til at samarbejde med andre vist vilje til at

tage initiativ vist engagement i forhold til det de

til at hjælpe andre jeg synes det

gennem deres liv helt fra folkeskolen

gymnasiet har vist evnen til at indgå i samspil med den virkelighed

og det er i hvert fald for mig som arbejdsgiver en utrolig vigtigt

ansætter folk

et problem at vi har nogle unge der ved så meget om demokrati de er jo verdensmestre verdensmestre i viden

demokrati altså vi mener jo at hele verden skal have demokrati afghanistan

demokrati men vi har noget svært ved at sælge det til vores egne unge altså den måde vi præsenterer demokratiet

de unge på er ikke altid så appetitlig

at skræmme de unge lidt væk jeg kan huske at min datter lavede et facebookopslag jeg ikke turde publicere hvor der var et skænderi mellem

og så klippede hun direkte over til et skænderi i

slående det er jo ikke altid vi er sådan men nogle gange formår vi altså

vise politik på en måde som skræmmer unge væk i

derfor er det så utrolig vigtigt

nogle derud i det virkelige liv og oplever at hvis man står sammen med nogle andre og kæmper hårdt nok for det så kan man faktisk få ting igennem

synes er rigtig rigtig stærkt

forøge unges muligheder for for samfundsengagement

så glad for dels at selv de ordførere som ikke støtter forslaget har taget så godt imod det

bange for at tolke den forskellige grad af støtte jeg

om at vi skal have justeret det her på plads på en måde så

hvert fald sandsynligvis tale os tættere på hinanden

så jeg er rigtig glad for den her debat og jeg er virkelig glad for de gode taler og jeg synes

ugeplanen der også vil fremgå af folketingets